giver lovforslaget blandt andet også de frie fagskoler mulighed for på forsøgsbasis at afholde enkeltfagsprøver i dansk og matematik svarende til folkeskolens afgangsprøve venstre er overvejende positiv over for forslaget vi mener at det er fornuftigt at forlænge den nuværende ordning for tilskud til inklusion på de frie skoler det vil være med

at give et bedre grundlag for en permanent løsning på området i to tusind og seksten venstre er også positiv over for regeringens forslag til en ny ordning for tilskud til specialundervisning på de frie skoler det er jo et område som

blå blok har været meget opmærksomme på og for os i venstre er det vigtigt at elever med behov for specialundervisning også har et frit skolevalg det har de desværre ikke helt i dag og det ser det så heller ikke helt ud til at det her lovforslag

løser men det er trods alt

skridt i den rigtige retning det er også vigtigt for venstre at

vi giver de frie fagskoler mulighed for at afholde enkeltfagsprøver i dansk og matematik det er jo afgørende for at

elever fra de frie fagskoler får muligheden

to i netop dansk og matematik jeg vil bruge anledningen her i dag

grave lidt dybere ned i udfordringen omkring tilskuddet til specialundervisning på de frie skoler de frie skoler har længe været påvirket af regler på området for specialundervisning som gør det svært for de her skoler at optage elever med behov for ekstra støtte de frie skoler kan nemlig søge om tilskud til specialundervisning fra en pulje en pulje som er afsnøret

denne pulje dækker kun en del af de omkostninger der er ved specialundervisning det betyder at at mange af de frie skoler som det er her og nu selv må ud at finde en del penge

og ministeriets side vil grave længere ned i for at finde en løsning på

synes vi at det er afgørende at vi får gjort noget ved det her problem og at de her økonomiske hindringer for reelt at kunne optage

side i venstre synes vi at det er positivt at der nu bliver åbnet op for at de frie fagskoler kan afholde afgangsprøver i dansk og matematik som jeg nævnte tidligere

også positive over for at der er tale om en prøveordning

vi løbende kan holde øje med systemet og

tingene undervejs så det kommer til at passe bedst muligt til de her elever som de frie fagskoler tager sig af

løse problemstillingen omkring det med økonomien i

må vi så løse i næste runde som ministeren jo også har givet sit ord på så venstre kan støtte l ethundrede

det er en opgave som alle skoler skal være med til at løfte i fællesskab derfor har set frem til lovforslaget her i dag der gør tilskuddet til specialundervisningen på de frie grund og kostskoler mere ubureaukratisk med en taxametermodel sikrer vi faste takster og det giver en sikkerhed for skolerne

ligesom der tages højde for de skoler som har en særlig specialundervisningsprofil det giver mindre papirarbejde til både skoler og det offentlige

i forhold til hele det arbejde

i gang med hvor flere børn med særlige behov inkluderes i fællesskabet og undervises i den almindelige undervisning

også glad for at vi med lovforslaget her forlænger og justerer den gældende tilskudsordning for de frie skoler det giver nemlig mulighed for at få lidt flere erfaringer med inklusion inden vi tager fat på en evaluering til sidst indeholder lovforslaget retten til at frie grundskoler kan afholde enkeltfagsprøver i dansk og matematik

vigtigheden af at få en uddannelse med i rygsækken ikke overdrives med erhvervsskolereformen har vi lagt an til at langt flere skal

en faglært vej men vi stiller også krav til de unge derfor er jeg glad for at se at vi med

her åbner op for flere muligheder der skal sikre at unge både med og uden særlige behov kan komme til prøve i dansk og matematik

for hver enkelt elev der har brug for specialundervisning altså en slags brevøkonomi fremover får de tildelt penge per elev efter objektive kriterier det vil sige en slags moderne driftsøkonomi beregningsgrundlaget vil være kendte elevtal forud for finansåret og taksterne fastsættes på finansloven skolerne kan derved bedre planlægge og råde over deres midler til at optage specialundervisningselever vi har tidligere haft ministeren i salen om dette og det førte jo til at hun indbød friskoleforeningerne til samtaler og lovforslaget er resultatet af disse samtaler og jo godt der reserveres samtidig nogle midler til

friskoler med en særlig specialundervisningsprofil de skal godkendes efter ansøgning og have mindst tretten specialundervisningselever det har været et ønske fra nogle forældre og friskoler på fyn at man blandt andet kunne lave noget der ligner dette derudover får frie fagskoler ret til at afholde enkeltfagsprøve i dansk og matematik som folkeskolens afgangsprøve i niende og tiende klasse og det vil gøre det nemmere for dem at få deres elever videre på en erhvervsuddannelse hvilket vi jo alle sammen ønsker at der er flere elever der gør

de kan køre deres forløb som en helhed de får også lov til at lave forsøg hvor eleverne kan nøjes med niende klasseprøve i dansk og matematik de frie fagskoler mener at det vil motivere flere elever til at tage en erhvervsuddannelse

meget frem til at se om det så også vil lykkes for dem dansk folkeparti vil stemme for lovforslaget ved tredjebehandlingen fordi det forbedrer mulighederne for frie skoler hvilket flugter fint med

i så høj grad som muligt lader børn og unge med særlige behov være en del af den almindelige undervisning det er ikke kun i folkeskolen inklusionen skal forbedres en del frie grundskoler er selvsagt økonomisk udfordret fordi de kun får dækket en og halvfjerds procent af udgifterne per elev således at det bliver sværere at løfte de opgaver der må være i forhold til elever med særlige behov heldigvis løfter mange af de frie grundskoler alligevel opgaven men det er ærgerligt at nogle skoler ufrivilligt er nødt til at afvise børn med specielle behov et af formålene med inklusion er jo netop at børn og unge med specielle behov frit skal have samme muligheder som andre børn og unge til at vælge hvilken slags skole der passer dem derfor er vi i sf rigtig glade for første del af lovforslaget nemlig at tilskudsordningen forlænges frem til slutningen af to tusind og seksten i forhold til anden del af lovforslaget der handler om at indføre en ny ordning for tilskud til specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand på frie grundskoler efterskoler og frie fagskoler

positive som det er lige nu er der meget administration forbundet med specialtilbud så en forenklet tilskudsordning vil være en stor hjælp for skolerne som det nævnes af børnerådet i høringssvarene vil en forenkling af tilskudsordningen i sidste ende komme børnene til gode da skolerne i højere grad vil have mulighed for at kunne bruge ressourcerne i det pædagogiske arbejde frem for i det administrative arbejde sf

partierne bag erhvervsskolereformen og regeringspartierne laver en karaktermur til erhvervsuddannelserne på karakteren to at de så også tager en lille smule ansvar for de elever som

så godt i folkeskolen eller som ikke har haft den nemmeste vej

gå til prøve hvis de er så heldige at gå på

lovforslag justerer på den nuværende ordning hvor der

en pulje som afsættes inden for de midler de frie skoler allerede bliver

de andre børn i den frie skole

og det er selvfølgelig ikke den mest optimale løsning det er klart det er jo sådan at de frie skoler

en koblingsprocent på en og halvfjerds den her regering har nedsat koblingsprocenten på trods af at den lovede

færre penge derude til fri og privatskolebørnene men jo altså også

med særlige behov samtidig

en folkeskolereform som faktisk gør det sværere at rumme mange børn med særlige behov hvilket betyder at

er jo simpelt hen mange steder så meget

i folkeskoleklasserne fordi man skal leve op til alle mulige krav om

bevægelse og kontakt med den lokale fodboldklub og op og ned ad trapperne og

anni matthiesen fra venstre lavede et kæmpe benarbejde

beslutningsforslag det blev fuldstændig nedstemt af regeringen

hvor man må sige at den sociale ansvarlighed lider et knæk når det bliver vigtigere at de frie skoler ikke får det for let end at de børn med særlige behov får den hjælp som de har behov for det lovforslag der ligger på bordet er en justering af den eksisterende ordning

afbureaukratisering på nogle punkter den kan vi godt støtte men vi må bare sige at for vores vedkommende er opgaven

bistand på frie grundskoler efterskoler og frie fagskoler det betyder at der i fremtiden nu ydes et tilskud i form af en takst per elev der modtager specialundervisning ændringerne vil have den fordel for skolerne at den her taxametermodel giver

form for budgetsikkerhed den giver i hvert fald en vished om hvilken økonomi man har at arbejde med ud fra de elevtal man har det giver selvfølgelig mulighed for at man kan tilrettelægge de bedst mulige tiltag for elevernes bedste og ligeledes at man kan

administrativ forenkling for skolerne da der ikke længere skal sendes ansøgninger for den enkelte elev forenklinger og mindre bureaukrati er vi sjældent modstandere af i det konservative folkeparti så det hilser vi velkommen

også nogle ændringer i forhold til frie fagskolers ret til at holde enkeltfagsprøve i dansk og matematik som folkeskolens niende og tiende klasseprøve

ikke nogen økonomiske konsekvenser ved lovforslaget fordi

al omlægning sker inden for den i forvejen kendte ramme der vil dog komme nogle økonomiske ændringer for nogle af skolerne

en nedgang i forhold til de beløb som de modtager i dag men i et helhedsorienteret perspektiv

opvejer muligheden for at kunne forenkle en

de negative ændringer som nogle desværre vil opleve men alt i alt nogle fine ændringer og nye tiltag som det konservative

det at vi gerne vil have grundskoler

det det allerbedste læringsmiljø

er der lavet en model som betyder at det både bliver mindre bureaukratisk

lettere for de frie grundskoler at tilrettelægge forskellige typer

lavet sammen med de frie skolers foreninger for

det er en utrolig vigtig dagsordenen hvordan det er vi laver et skoletilbud med udgangspunkt i at alle børn uanset om man så vælger folkeskole eller frie grundskoler

støtte uden nødvendigvis at blive udskilt til et helt andet skoletilbud medmindre

er det allerbedste for dem med de helt særlige behov de

at tage højde for ikke mindst det

en bred aftalekreds gennemførte med et løft

er blevet indført et adgangskrav på mindst to det er fordi vi kunne se at der var alt for mange unge desværre der startede på

som ikke havde mindst to i dansk og matematik med sig

fem og halvfjerds procent af dem desværre droppede ud

desto mere er der også en forpligtelse til at hjælpe de unge på vej sådan at de får det faglige med sig i bagagen der gør at de også kan søge ind og starte på og gennemføre en erhvervsuddannelse derfor synes

utrolig vigtigt at det det lykkedes for os at finde en model hvor både frie fagskoler og specialefterskoler nu også kan tilbyde

fagprøver i fagene dansk og matematik

hører også fra de forskellige partier at der er en bred opbakning til at vi selvfølgelig også der sikrer en vej for de unge som måske

tidligere undervisning i fremmedsprog de faglige mål er også blevet hævet eleverne i ottende klasse skal nu kunne det som eleverne i niende klasse tidligere skulle kunne samtidig er der også åbnet op for en mere fleksibel organisering for eksempel er mulighederne for holddeling styrket

får mere selvbestemmelse når der sker så store ændringer af folkeskolens organisering og undervisning er det også nødvendigt at videreudvikle folkeskolens prøver de har været tidssvarende

og effektive og dette lovforslag skal være med til at sikre at det forholder sig sådan konkret foreslås indført en ny bunden praktisk mundtlig fællesprøve i fagene fysikkemi biologi og geografi i niende klasse denne prøve skal fungere som en erstatning for den nuværende prøve i faget fysikkemi samtidig indføres

skal indgå i gruppen af udtræksfag i fagblokken naturfag prøven skal indgå på linje med de nuværende udtræksfag biologi og geografi de nye prøver skal understøtte folkeskolereformens høje faglige niveau og mere varierende undervisning det er selvfølgelig vigtigt at den specifikke fagviden er i højsædet

også vigtigt at eleverne oplever naturfag som et samlet fag der giver nogle grundlæggende naturvidenskabelige færdigheder derfor er det gavnligt at eleverne skal op i en fælles prøve i fysikkemi

biologi og geografi det kan forhåbentlig også medføre at flere bliver interesseret i naturfag

uddannelse det har været vigtigt for venstre at vi ikke tabte fagligheden i jagten på at skabe en ny eksamensform

evalueringsprojekt i perioden fra to tusind og femten til to tusind og tyve projektet vil blandt andet omfatte omfatte en evaluering i to tusind og tyve af den fælles prøve derudover foreslås

også at den nuværende bedømmelsesordning i forbindelse med folkeskolens skriftlige prøver ændres fremover skal skriftlige prøver alene bedømmes af én censor dermed afskaffes den nuværende ordning hvor både censorer og faglærere deltager i bedømmelsen det sikrer en mere effektiv bedømmelsesordning på dette punkt har det været vigtigt for venstre at vi sikrer

får derfor bifalder venstre de initiativer som skal støtte op om censorerne så de kan fastholde deres kompetencer med kurser med videre endelig foreslås der med lovforslaget også en række små ændringer til sammensætningen af skolebestyrelser overordnet set er det venstres holdning at disse ændringer er med til at videreudvikle folkeskolens prøver i en positiv retning venstre støtter derfor

men også udvikle hvis vi vil sikre at der fortsat skal være en god skole for alle folkeskolen skal være en skole hvor vores børn bliver dygtigere hvor den sociale baggrund ikke bestemmer børnenes fremtid og hvor der er plads til at udvikle sine talenter og hvor eleverne har en god skoledag og trives

vigtig del af folkeskolen er selvfølgelig også afgangsprøverne selv om det måske ikke nødvendigvis er den vigtigste del og den mest foretrukne del af eleverne prøverne skal udvikles i takt med tiden og derfor har vi som bekendt også haft gang i en række initiativer for at videreudvikle og modernisere prøverne med lovforslaget her om en fælles prøve i

fagene fysikkemi biologi og geografi tager vi netop naturvidenskaben i folkeskolen ind i en mere praksisnær tværfaglig og moderne ramme som også følger af de nye fælles mål

at det samlet set kan være med til at vække interessen for den naturvidenskabelige verden hos endnu flere elever og det er derfor vigtigt at motivere flere unge ad den vej samtidig ændres bedømmelsesformen ved en skriftlig prøve så det fremover alene er en beskikket censor der står for bedømmelsen med det frigiver vi altså lærertid som lærerne kan bruge sammen med eleverne i stedet for med ændringerne er det selvfølgelig helt afgørende at vi fortsat har en sikkerhed

bedømmelsen og derfor er det også godt og fornuftigt med blandt andet tiltagene

censorkorps som censorerne kan sparre og rådgive sig med

socialdemokraterne og det radikale venstre støtter

findes der en mundtlig prøve i

den erstattes fremover af en mundtlig prøve i fagene fysikkemi biologi og geografi med vægtningen fire og fyrre

en og tredive procent og fem og tyve procent eleven prøves i alle tre fag til prøven og målet er at gøre prøverne mere virkelighedsnære og gøre eleverne mere interesseret i naturfag samtidig bliver den skriftlige fysikkemi prøve udtræksfag og det er den ikke i dag der kan være to faglærere og en censor til prøven prøven er frivillig for skolerne i to tusind og femten

året efter det evalueres alt sammen i to tusind og tyve og så følges det af en

bortset fra de selvrettende prøver skal der fremover være en beskikket statslig censor faglæreren bliver udeladt besvarelserne bliver gjort anonyme man får et nummer og det sker for at sikre objektivitet for at sikre ensartethed bliver der udarbejdet vejledende karakterbeskrivelser der bliver afholdt årlige kurser for censorer hvor de kigger på besvarelser og drøfter bedømmelseskriterier jeg havde bedt om en eksperthøring med forskere der skulle belyse lovændringerne og på baggrund af den høring blev forslaget justeret og det betyder følgende for det første

sat sammen i grupper på op til fem for at sparre fagligt så de kan trække på hinanden ved tvivlstilfælde de skal også lave et fagligt samarbejde for at lægge et vist niveau for det andet

censor for det tredje sker der en evaluering efter to år for det fjerde

etableret en følgegruppe der skal udarbejde en rapport

ved beskikkelse af censor vejledende karakterbeskrivelser årlige censorkurser og evalueringsmøder efter prøvernes afholdelse

det tredje i lovforslaget er en lille ændring om skolebestyrelser hvor forældre til børn som er optaget på en udvidet skolefritidsordning

fra det tredje år får lov til at vælge en forældrerepræsentant til skolebestyrelsen til sidst vil jeg sige at dansk folkeparti er

imod gruppeprøver prøvebekendtgørelsen er ministerens ansvar og dermed også ministerens domæne i forbindelse med det her lovforslag fik vi gjort det frivilligt

overtalt ministeren til at gøre det frivilligt for eleven om eleven vil have en gruppeprøve eller vil op til prøven alene dette er skrevet ind i lovbemærkningerne selv om det ikke er en del af lovforslaget og det er normal sædvane men vi tager dermed ikke stilling til selve gruppeprøven i dette lovforslag da det er ministerens ansvarsområde dansk folkeparti er som sagt imod gruppeprøver

vil selvfølgelig opfordre regeringen og ministeren til at droppe gruppeprøver men da det er hendes ansvarsområde

gøre andet end stilfærdigt sige det til ministeren igen og igen dansk folkeparti vil afvente udvalgsbehandlingen inden vi

abstrakte og teoretiske så på den måde har de forsøg der har været med de tværfaglige

en forbedret effekt på fagene

nogle ting vi lige skal have spurgt ind til og det er derfor vi ikke tager stilling til det i dag men det er et relevant spørgsmål

er jo selve eksamen

tværfaglig så man kan samarbejde og

belyst nogle ting naturvidenskab er i dag meget

sf er derfor særlig glade for indførelsen af en ny og anderledes praktisk mundtlig fællesprøve i fagene fysikkemi biologi og geografi fordi denne prøveform har til hensigt at eleverne udsættes for virkelighedsnære naturfaglige problemstillinger og dermed motiveres eleverne

til at beskæftige sig med disse fag i deres videre uddannelses og arbejdsliv desuden støtter en sådan fællesprøve tværfagligheden hvilket i stigende grad er et krav på mange uddannelsesinstitutioner og på et moderne arbejdsmarked i forhold til den sidste del af forslaget som går på at prøver med skriftlig besvarelse på niende og tiende klassetrin fremover alene bedømmes af én statsligt beskikket censor vil det måske være smart

at man efter en kort årrække evaluerer dette for man kan ikke komme uden om at brug af eksterne censorer er

at sikre imod større afvigelser i karaktergivningen

udvikler verden sig og det skal folkeskolen også jeg synes det er dejligt hvis vi begynder at tænke i anderledes prøveformer og

den del af lovforslaget kan vi som sagt

så er der den anden del af lovforslaget som vi er noget

er er vi også meget bekymrede for hvad det vil betyde for elevens retssikkerhed

krav på en retfærdig bedømmelse at man nu siger at det kun skal være

en censor og jeg synes at

at få en begrundelse for hvorfor det er en god idé at gøre

ministeren svarer på inden vi i enhedslisten tager endelig stilling til lovforslaget men som sagt lovforslagets første del er vi meget positive over for

større med den her folkeskolereform som er blevet udrullet vi har set en stigning i ikkelæreruddannede der varetager undervisningen der er sket

stigning i vikardækningen der er fokus på bevægelse som regeringens egen

undersøgelse har vist ikke nødvendigvis giver en forbedret kognition

noget videnskabeligt belæg for at sige børnene

de midler der lægges ind i reformen ikke har noget med færdigheder

altså at øget uro giver dårligere fagligt

den her folkeskolereform er blevet implementeret

inde over og også politikere sige at det er hvad man forvente og

gå nogle år og så bliver det godt igen

jeg har arbejdet med forandringsprocesser i store virksomheder og

dramatisk ned i en årrække som følge af en forandringsproces

så varetager man implementeringen på en måde som altså ikke ødelægger produktionen og nu

men rigtige børn som går glip af god undervisning så

er ikke hvad der er behov for

lige nu og her der er ikke noget problem i at relatere ting til til omverdenen men det omfang som alle de her

niveau og det er trist at konstatere at både venstre og konservative

bakker op om det her lovforslag som jo altså bare er endnu et problem

skal ske noget nyt i folkeskolen det er

den pædagogiske tradition som det her lovforslag læner sig op ad er cirka hundred år gammel så det er altså ikke sådan brændende nyt

gjorde op med den lige efter den russiske revolution så

kan ikke sige at det er så nyt igen

skabe en god faglig undervisning og omfanget af reformpædagogiske initiativer er blevet så omfattende

at det er rigtig svært at varetage den gode faglige undervisning

er blevet så omfattende at det er svært at bedrive skole

spændende med noget nyt når man er seks år og starter i skolen

man starter året efter sker der også noget nyt

flere centralistiske projekter er altså et voksenprojekt det er ikke et

alliance stemmer nej til det her lovforslag og vi ønsker simpelt hen at folkeskolen skal have noget mere frihed ganske enkelt de skal have tid til at bedrive skole de skal have tid til at fokusere på det væsentlige nemlig den gode faglige undervisning og så kan man selvfølgelig relatere til praksis hvis det giver mening

tidssvarende og virkelighedsnære med den her lovændring indfører vi nu en bunden praktisk mundtlig fællesprøve i fysikkemi biologi og geografi i niende klasse

erstatning for den nuværende praktiske mundtlige prøve alene i fysikkemi samtidig indfører vi så en ny skriftlig prøve i fysikkemi så vi fortsat har et fokus på nogle af de specifikke og nødvendige færdigheder som er i faget fysikkemi vi vil gerne skabe interesse for det naturfaglige uden

gå på kompromis med det

til at der i fremtiden kun er én statslig beskikket censor til at bedømme skriftlige prøver i niende og tiende klasse herre alex ahrendtsen fra dansk folkeparti redegjorde meget fint for den del så det vil jeg

støtte lovforslaget vi synes at det er fint at skabe opmærksomhed

og interesse for de naturfaglige områder ikke mindst for at motivere flere af de unge til at søge i den retning når de

viden sådan som det er formuleret op imod de fælles mål

og det er selvfølgelig også at gøre det på nogle måder hvor man afprøver

den vifte af kompetencer man skal have med sig

også videre ud i arbejdslivet og som medborger derfor

er det her alene et lovforslag i forhold til de prøveformer der bliver introduceret og

stort og godt arbejde hvor man har kigget på hvordan vi hele vejen rundt

konkrete initiativer der er sat i gang og det her er så

godt sige lidt om det første som handler om en ny bunden praktisk mundtlig fælles prøve i fysikkemi biologi og geografi når det er vigtigt at åbne for den her mulighed

de nye reviderede fælles mål

det er hvordan vi går ind og løser nogle af de udfordringer der er i forhold til klima og energi det kræver en vifte af

men det forudsætter selvfølgelig også at man ikke kun ser det inden for hver sin faglighed

man arbejder projekt og produktorienteret ude i den virkelige verden og det skal også afspejle sig i den træning som eleverne i skolen skal have med sig og der er ikke en modsætning mellem enten kernefaglighed eller tværfaglighed der er ingen tvivl om at eleverne skal lære de forskellige fag men de skal også lære der hvor det giver mening at sætte dem i spil i forhold til hinanden det er det der sker med den nye bundne praktiske

blandt partierne i folkeskoleforligskredsen der er heldigvis rigtig meget vi står sammen om for at give det faglige løft af folkeskolen som folkeskolen og eleverne har

en lang tids uenighed i forhold til muligheden for at give gruppeprøver eller ej det er fuldstændig rigtigt at

enhver tid siddende minister som kan kigge på om der skal være gruppeprøver eller ej det er en del af prøvebekendtgørelsen og skal det ændres er det en bekendtgørelsesændring der skal til

at dansk folkeparti ikke støtter gruppeprøver så det her

en gammel diskussion der har været her og bare lige for at understrege det

er sådan at selv om der er en fælles prøve bliver der givet individuelle karakterer

det fordi vi kan se på en lang række forsøg i udviklingsarbejdet at det er motiverende for eleverne

bliver dygtigere til at kunne demonstrere den viden der ligger i de forskellige fag når

man også kan arbejde i forhold til en fælles prøve men igen vil jeg understrege at det

en individuel karakter der bliver givet det bliver så suppleret med og det er i øvrigt i forlængelse af den drøftelse der har været i forligskredsen at der også kommer en udtræksprøve som det også

en selvrettende prøve i fysikkemi netop for at være sikker på at man også hele tiden er opmærksom på at det

en ny bedømmelsesordning sådan at de skriftlige prøver fremover bedømmes

kan man nu være sikker på elevernes retssikkerhed hvis der kun er én statslig beskikket censor

klageadgangen ikke bliver ændret med det her lovforslag

til dansk folkeparti det er rigtigt at vi også her har haft drøftelser og har haft forskellige folk ind over for at gøre os klogere også i forligskredsen og på baggrund af den ekspertgruppe som

anonymiseret objektiv vurdering af den opgave der ligger

opgaver eller prøver inden for den gymnasiale sektor

op som er sket efter at blandt

med med én censor den bliver evalueret

at ordningen er trådt i kraft der bliver nedsat en følgegruppe bestående af fagpersoner

sådan at det kan indgå i den evaluering der kommer efterfølgende og i det hele taget indgår det vi gør nu med den fælles prøve i fysikkemi biologi

i et fem årig t evaluerings og følgeforskningsprogram så jeg synes at vi går med livrem og seler i forhold til at være helt sikre på

så virkelighedsnært som muligt sådan at man både kan vurdere kernefagene men også evnen til at kunne sætte dem i spil i forhold til de virkelige problemer og udfordringer som de unge jo skal lære

længe ikke bare da vi vedtog inklusionsloven som der var et meget meget bredt flertal i folketinget der stod bag men også på en række møder i folketingets børne og

også selv om de skulle have diagnoser og uanset om vi snakker aspergers

en mulighed for at børn kan få den nødvendige støtte i det uddannelsesmiljø de er i så er det det der giver den bedste

se uden at det i øvrigt har været en politisk beslutning

det har kostet utrolig mange penge

at de børn virkelig fik en langt bedre vej videre til at gennemføre en ungdomsuddannelse

at det ikke har været den gode vej videre at blive udskilt fra det fælles være i et særligt tilbud væk fra det fælles det har faktisk ikke givet dem særlig mange flere muligheder for at få en god uddannelsesvej videre

det der har været dilemmaet derfor har vi med åbne

børn til at blive styrket som en del af det almene skolemiljø derfor hænger det også sammen med det lovforslag vi tidligere har drøftet her i dag nemlig at

de frie grundskoler også er en del af det fælles børnesyn

et fælles børnesyn hvad er det der skal til for at meget forskellige børn får det bedste læringsmiljø uanset om man går i en folkeskole eller en fri grundskole med den nødvendige støtte

også sådan at der efterhånden er rigtig meget god gedigen viden på området og noget af det

sat i gang i forbindelse med inklusionsloven og det ressourcecenter

når man netop anvender de organiseringsmetoder og undervisningsmetoder

men det giver faktisk også et løft i forhold til

hele taget

det afspejler sig blandt andet i det korps af læringskonsulenter

tid og som nu er en del af det store samlede læringskonsulentkorps hvor det netop handler om at den viden der jo hele tiden kommer og bliver udviklet i forhold til gode inklusionsfremmende strategier

hvordan man arbejder med vidensdeling på tværs og udvikling af faglige ressourcepersoner man kan trække ind i forhold til hvordan man kan understøtte børn undervejs det er sådan at

i aftalen om kommunernes økonomi

fortsætte og styrke det igangværende arbejde der er i forhold til en omstilling netop sådan at

ved siden af den fælles folkeskole i og med at flere børn bliver som en del af den fælles folkeskole

etableres ressourcecentre og så videre

fremgår det også og der er vi tilbage i aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og elleve

etablere inklusionsfremmende styringsmodeller og arbejde strategisk med lærernes kompetenceudvikling og udnyttelse af personalets kompetencer til gavn for alle elever

første statusrapport vi har lavet på baggrund af en repræsentativ undersøgelse i tolv kommuner hvor vi i regeringen og kl har fulgt op på inklusionsindsatsen

kan vi se at det billede der tegner sig klart er at alle kommunerne prioriterer

nogle har været rigtig gode til at tænke i inklusionsfremmende læringsstrategier de er

hvor man måske ikke var klar til at løfte den opgave godt nok men der er ingen tvivl om

både i forhold til om der er økonomi der kommer tilbage og hele tiden at dele viden og gå ind

der med finansloven for to tusind og fjorten

tyve til styrkelse af kompetenceudvikling i folkeskolen det er nogle midler der blandt andet kan bruges til at styrke medarbejdernes kompetencer i

øvrigt også afsat en pulje på fem og tyve million kroner årligt fra to tusind og femten til

til at styrke indsatsen for øget inklusion i folkeskolen puljen giver muligheder for at yde en indsats for de lærere og pædagoger der har de største udfordringer i forbindelse med undervisning af elever med særlige behov

og det er grunden til at vi ikke støtter enhedslistens beslutningsforslag men vi synes det

sammen dybt optaget af at det her skal lykkes til gavn

over i folkeskolen og om lærerne har de redskaber de skal have

hvad vil regeringen gøre hvis det ikke sker altså man følger inklusionen tæt men hvis inklusionen inklusionen ikke lykkes ude på den enkelte skole eller ude i kommunerne hvad vil regeringen

det er jo det man kan med en lovgivning når jeg starter på den her måde

det er alt det andet indimellem der

det afgørende og det er at have veluddannede lærere og pædagoger der samarbejder på den rigtige måde

med læsestrategi og sige at det at lave et undervisningsmiljø for meget forskellige børn kræver forskellige strategier som handler om at man har en rigtig god praksis ude på de enkelte skoler så det vi er optaget af er jo hele tiden løbende at lave vidensdeling og sparring via læringskonsulentkorpset

i kommunerne og hvis det går galt

i de kommuner eller de skoler

noget uddannelse i inklusion eller

altså er det et spørgsmål om at der er for mange elever i klasserne

der er ikke ét svar der passer til alle skoler

der heller ikke én politisk løsning eller én metode

viden om forskellige undervisningsmetoder det

det er den måde man kan håndtere meget forskellige typer af læringsmiljøer

de skoler der er gode til det ikke alene

normalområdet som egentlig har stået på i årevis i mange år er der sket en indsnævring af normalbegrebet mange elever blev ikke rummet inden for

ekskluderede langt flere elever end lande som vi normalt sammenligner os med derfor var det nødvendigt at vende udviklingen så vi igen fik inkluderet så mange elever som muligt i den normale undervisning det var derfor

vi var med til at stemme for den lov om øget inklusion som snart er ved at være tre år gammel det eneste parti der ikke stemte for dengang i to tusind og tolv var enhedslisten de kommer så i dag med et beslutningsforslag

selv om vi som sådan er enige med enhedslisten i

skal sikre god inklusion i folkeskolen kan vi i venstre ikke støtte beslutningsforslaget vi synes at loven fra to tusind og tolv var et skridt i den rigtige retning med den blev det sikret at flere elever bliver inkluderet i den normale undervisning

at det ikke er ensbetydende med at eleverne nødvendigvis skal undervises på nøjagtig samme måde der skal selvfølgelig stadig være plads til at elever med særlige behov kan få ekstra hjælp

rammen af den normale undervisning netop derfor spiller øget inklusion rigtig fint sammen med folkeskolereformen her er der jo åbnet op for øget undervisningsdifferentiering og mulighed for at undervisningen kan tilpasses den enkelte elev den understøttende undervisning og lektiecafeerne er rigtig gode muligheder for at eleverne kan beskæftige sig med de områder hvor de har problemer

for skolerne at gabe over på en gang uden tvivl derfor er det vigtigt at der holdes styr på implementeringen og her kunne vi da godt have tænkt os og ønsket os at implementeringen var forløbet bedre regeringen har holdt en del af kommunerne

på minusvækst og det har sat sine spor på folkeskolen

og tretten faldet med gennemsnitligt knap to tusind kroner per elev

partierne der lovede massive investeringer i folkeskolen inden sidste valg er det jo besynderligt at det har udviklet sig i den retning der er dog ingen tvivl om

er meget opmærksomme på at inklusionen ikke alle steder er gået så godt som den burde

også i forligskredsen og det vil vi blive ved med at have fokus på fra venstres side derudover er enhedslistens beslutningsforslag her i dag komplet ufinansieret uanset hvor mange gode hensigter der måtte ligge bag beslutningsforslaget kan vi naturligvis ikke støtte et forslag der vil iværksætte dyre initiativer uden at angive hvor pengene skal komme fra og på den baggrund

om der er noget vi kan gøre bedre for at sikre vores børn og unge en rigtig god skolegang

mener vi at det er godt for vores børn at være en del af fællesskabet vi ved at børn bliver dygtigere

det styrker deres sociale udvikling når de indgår i inkluderende fællesskaber

skabe stærke børnefællesskaber derfor synes jeg også det er både vigtigt og rigtigt at flere børn med særlige behov henvises sammen med deres kammerater til den almindelige undervisning og det er også rigtigt at vi tog fat på at vende den udvikling hvor flere og flere elever blev specialundervist og hvor en tredjedel af skolernes budget blev brugt på netop specialundervisning

er dybt optaget af den her problemstilling og vi følger den tæt

til ekstra efteruddannelse til lærerne og det pædagogiske personale og lederne et læringskonsulentkorps som støtter inklusionsarbejdet i kommunerne og skolerne en ny pulje på fem og halvfjerds million kr som blev afsat på finansloven i år der giver mulighed for at yde en indsats for de lærere og pædagoger som oplever de største udfordringer

på det igangværende arbejde med inklusion og det at prioritere de ressourcer som er nødvendige for at sikre en god omstilling rapporteringen af arbejdet er noget vi også skal følge tæt nogle kommuner er kommet længere end andre det er der slet ikke nogen tvivl om

gør vi altså allerede rigtig mange ting for at sikre en god inklusion af flere børn i skolen og derfor

et arbejde og en omstilling som vi er meget optaget af og som vi følger tæt

så har jeg lovet at hilse fra ordføreren for det radikale venstre som heller ikke kunne være til stede

sekstentusind elever som også har været med i det her projekt det her handler om at det er

der skal arbejdes med hver eneste dag i

vi ønsker altså ikke alternativet at børn ekskluderes fra almindelige børnefællesskaber det er

overordnede princip her er altså at børn skal trives og derfor har vi taget en lang række initiativer

vi laver elevplaner og mål for hver enkelt elev vi har lavet nye fælles mål som er udviklingsmål i stedet for

man skal være opmærksom på netop den enkelte elev man skal lave trivselsmålinger hvert eneste år

både det enkelte barn men også hele børnefællesskabet det her med at blive ekskluderet fra det almindelige børnefællesskab oplever mange børn

at der skal være støttelærere i klasser med inkluderede elever at lærerne skal efteruddannes at pengene fra specialundervisningen følger med over i

de rigtige redskaber for at kunne løse den under arbejdet med lovforslaget om rummelighed i forligskredsen spurgte vi om vi ikke skulle øremærke pengene fordi jeg som kommunalpolitiker tit så at pengene ikke altid blev brugt efter hensigten men ministerens svar var at det ville være et indgreb i det kommunale selvstyre vi er dog af den overbevisning at hvis kommunerne ikke kan finde ud af at lade pengene følge med barnet over i normalskolen som det er lovens hensigt

må vi kigge på det igen selv om forslaget har mange fine ting

halter det dog lidt med finansieringen som andre også har peget på vi vil derfor foreslå at vi laver en beretning i udvalget det vil vi gerne hjælpe enhedslisten med og så kan

vi måske finde fælles fodslag i

kan lade sig gøre inklusion er ikke bare at

flere børn i den almindelige undervisning uden at der sker yderligere tilpasning og

tilføres de nødvendige ressourcer i takt med at elever flyttes fra specialtilbud til den almindelige undervisning det er nemlig helt afgørende at lærere har de nødvendige håndtag i form af efteruddannelse og også gerne støtte fra lærere og pædagoger fra specialområdet samt at der sker de nødvendige og rigtige tilpasninger af undervisningsmiljøet og tilbuddene og de fysiske rammer

en skole hvor alle børn lærer og trives og når vi en dag når dertil at vi ser alle børn som individer der bidrager til mangfoldighed

vi nået rigtig langt det er også det jeg læser er intentionen med enhedslistens forslag enhedslisten foreslår bla at der stilles krav til skoleledelserne om at der i fællesskab med lærere

udarbejdes handleplaner for inkluderede elever i sf er vi helt enige i at succesfuld inklusion kræver klare mål og samarbejde mellem skole lærere forældre og elever

fællesskab og via en god dialog mellem skole forældre og elever at vi skaber de bedst mulige

desuden er vi også helt enige i målsætningen om at kommunerne skal

ressourcer der er blevet frigivet på specialområdet på normalundervisningen inklusion skal ikke være en kommunal spareøvelse så selvfølgelig skal de frigivne midler bruges på at forbedre inklusionen i normalundervisningen til glæde for både børn med specielle behov men også for de børn

deltager i undervisningen uden specielle forudsætninger da de jo også mærker det hvis der ikke er nok ressourcer i undervisningen det er altså et meget sympatisk forslag der ligger her fra enhedslisten men når vi ikke umiddelbart kan støtte det

det fordi der ikke anvises finansiering det er sådan at sf selv foreslog et trecifret millionbeløb til inklusion i forbindelse med vores finanslovsudspil vi nåede kun fem og tyve million kroner årligt

samarbejde med enhedslisten og det er sfs håb at sf og enhedslisten kan fortsætte samarbejdet om og for inklusion der er fuldt finansieret i forbindelse med den finanslov vi skal forhandle for totusinde

det er der mange partier som sikkert ikke bryder sig om at indrømme men det er jo bare sådan at før man

fyldte specialområdet cirka tredive procent af de samlede ressourcer som går til grundskolen

nødt til at stoppe et sted det er en helt

enhedslisten at i har den luksus

giver sig selv kan man sige den anden del af det

at udskillelsen af elever selvfølgelig også har

med særlige behov kan have meget gavn af at få

der skete en en sygeliggørelse af elever som havde

at de burde kunne rummes i folkeskolen så de to ting tilsammen gjorde at vi vi bakkede op

også sige at den måde det er blevet implementeret på bestemt ikke har været optimal og det har vi jo også

have varetaget informationen helt ud til skolerne langt bedre der har været manglende efteruddannelse

når man laver en central lov og siger at nu må alle indrette sig derefter bør man også stille et apparat til rådighed for skolerne

alle der skal opfinde den dybe tallerken selv det

det enkelte barn helt ud i klasselokalet og det betyder jo altså at mange af de penge der skulle

kan være gået til hæve sænke borde når nu lærerne skal sidde på skolerne som

har nogle behov der skal varetages endelig

kæmpe folkeskolereform og det betyder altså også at mange af de børn vi her taler om er blevet fuldstændig klemt så alt i alt at implementeringen er sket med hovedet under armen

bør lave en model for at pengene følger med helt ud i klasselokalet og selvfølgelig også til en privatskole hvis det det

skal laves et digitalt efteruddannelsesapparat

der sidder med inklusionsbørn kan få efteruddannelse man skal også

er det alle lærere der skal varetage inklusionsudfordringen eller er det lærere som har særlige kvalifikationer så skal man også åbne op for specialklasser igen

kommer elever tilbage som skaber så meget uro at der er tyve elever der får ødelagt deres undervisning det nytter heller ikke noget at børn som

må sidde i nogle klasser og ikke få optimal undervisning så specialklasser er en rigtig god mulighed hvor børn kan være på skolen være med i nogle dele af

almindelige gang på skolen men altså også være i et skærmet miljø så specialklasserne skal have lov til

alliance kan ikke støtte det her beslutningsforslag men vi har bestemt sympati for elementer i det

vil meget gerne fortsætte drøftelserne så der kan findes nogle ordentlige løsninger på de problemer der vitterlig er med inklusion

skal over i folkeskolen for blandt andet at finansiere det her

kan følge det enkelte barn helt ud i klasselokalet det må være muligt hverken enhedslisten eller liberal alliance råder over

en hær af embedsfolk så vi kan godt sætte os ned og og komme med

fordi forslaget indebærer nogle væsentlige økonomiske omkostninger for enten staten eller kommunerne dog uden at der er anvist

at når vi fremsætter forslag

bryder lidt med princippet om kommunalt selvstyre som også ministeren var inde på

så også godt lige vil sende nogle politiske signaler og lave nogle puljer hvor vi bestemmer hvad kommunerne skal prioritere

heller ikke så vild med når vi blander os for meget i de ting som kommunerne eller skolerne eller for den sags skyld virksomhederne eller familierne godt selv kan løse

at der i klasser med elever med særlige behov enten er en lavere klassekvotient støttelærere eller tolærerordning og det kan kommunerne jo godt prioritere hvis det er nødvendigt igen det vil koste rigtig rigtig mange penge

der var i hvert fald ét måske endda flere partier der før sidste valg lovede at der skulle flere lærere i klasserne men det er ikke sket og en af årsagerne er jo at det vil koste rigtig rigtig mange penge et kæmpe millionbeløb

også fin mulighed for at kommunerne kan

særlige udfordringer på inklusionsområdet

i det her beslutningsforslag enhedslisten foreslår også en national plan for efteruddannelse af landets folkeskolelærere til at løfte inklusionsopgaven og mange kommuner er allerede i gang med det nogle har lavet skræddersyede forløb med professionshøjskoler

som lige præcis imødekommer de behov som er det enkelte sted

at enhedslisten kun nævner lærerne jeg oplever nemlig

vellykket inklusion så dem skal man ikke glemme heller ikke i forhold til efteruddannelse

enhedslisten at der indledes en dialog med kommunerne om hvor mange ressourcer de mangler for at kunne implementere inklusionslovgivningen og etableres en midlertidig økonomisk løsning der tilvejebringer tilstrækkeligt med ressourcer til inklusionsopgaven i kommunerne

at vi er i dialog med kommunerne om den her opgave det det også min opfattelse at ministeriet er og det har ministeren

afsløre hvilket svar vi vil få allerede nu

svaret vil være send gerne flere penge mange flere penge

fint med dialogen men vi kan ikke bare lave en midlertidig økonomisk løsning der tilvejebringer tilstrækkeligt med ressourcer

hvor mange penge taler vi om med forslaget lover man faktisk pengene inden man

det klassiske spørgsmål til enhedslisten hvor skal pengene komme fra

er overbevist om at det ikke er nok at overføre nogle af de midler der er sparet på specialklassedelen uanset om den her midlertidige løsning

men det afsnit er som sagt ikke med i forslaget det er vigtigt først og fremmest for børnene at vi lykkes med inklusionsopgaven på vores skoler både de børn som bliver inkluderet men også de børn som påvirkes af inklusionen vi vil også gerne sikre gode muligheder for at både ledere lærere pædagoger og pædagogmedhjælpere er klædt på til at løse inklusionsopgaven

oplever at kommunerne og skolerne er godt i gang og at de har et stort fokus på opgaven er vi så i mål med opgaven nej det er vi ikke og lige præcis inklusionsopgaven er nok noget af det vi aldrig helt kommer i mål med fordi vi hele tiden udvikler os fordi opgaven også forandrer sig

i mål med efteruddannelse af skolens medarbejdere nej det er vi ikke men mit indtryk er at vi er på rette vej er der elementer der kan forbedres i forhold til inklusion ja helt bestemt

er debatten og det daglige fokus på inklusion også rigtig vigtigt vi vil gerne være i dialog med kommunerne og skolerne om den her vigtige opgave vi vil også gerne evaluere på indsatsen og drøfte mulige ændringer i de kommende år men det konservative folkeparti kan ikke støtte et

ikke fungerer jeg mener at inklusion er en meget smuk tanke og

at være en del af et børnefællesskab

sin helt egen måde har brug for tre helt forskellige tilgange og tre helt forskellige forskellige måder hvis de skal trives

og plads til dem alle tre hvis en elev med særlige behov er blevet inkluderet i en klasse men den tid

så kan inklusion ende med at blive eksklusion

at eleven bliver ekskluderet fordi eleven ikke

trives i klassen

jeg synes i virkeligheden vi mangler at spørge alle de elever som er blevet inkluderet om hvordan de oplever inklusionen om de føler sig som en del af fællesskabet de elever

oplever det præcis modsatte de synes ikke det er sjovt at komme i skole de føler sig ikke som en del af et fællesskab

er sådan rigtig mange steder at inklusionen ikke

fulgt penge med til inklusionen tværtimod

er tilskuddet til folkeskolerne per elev

kun faldet med tre procent klassekvotienterne stiger og op mod fyrre kommuner vil spare på folkeskolen i indeværende budgetår revisionsfirmaet

har for eksempel lavet en analyse der viser

som er blevet sparet på specialundervisningen

fald svært ved at få til at gå op samtidig viser en undersøgelse

i vurderer at de inkluderede elever ikke får det undervisningstilbud

at støttemulighederne er blevet dårligere end sidste år

det synes jeg måske er lidt i modsætning

med kommunerne men især

i folkeskolen så vi har et fælles grundlag at diskutere ud fra i enhedslisten

kommer vi her med et forslag til hvordan vi mener at inklusionen kan komme til at fungere

der kommer mindre klasser at der kommer tolærerordninger i de

de ressourcer som er blevet sparet i forbindelse med inklusion på folkeskolen

de penge som er blevet sparet på specialundervisningen

den sidste del af forslaget handler om at indlede en dialog med kommunerne

vi er nødt til at bruge nogle flere penge på inklusion

beslutningsforslag om hvordan vi sikrer

at det har været ganske vanskeligt mange steder at komme i gang med de her projekter fordi det er forbundet med en meget stor økonomisk risiko

de forskellige aktører der er på området

kunne klare at lave sådan en forsikringsordning

bare konstatere at det ikke har været muligt de tre gange tyve

men jeg vil godt sige at vi synes det er fornuftigt at der bliver etableret en

viborg som jo er et skrækeksempel på de økonomiske omkostninger der er forbundet med det hvis det efterfølgende viser sig at det ikke kan lade sig gøre

varmeforbrugerne der ender med at sidde med

en kæmpemæssig regning

få gang i de her projekter for at vi

gang i geotermi og dermed en alternativ energikilde som kan være med til

bidrage til hele den grønne omstilling og også bidrage på en måde som

med til at supplere biomasse og vindenergi i det samlede energibillede så venstre kan støtte det her lovforslag

og så får vi lavet det som man ellers skal bruge kraftværker eller ting der støjer og møger eller lugter eller er grimme

kommer man grundlæggende gående på et fortov svarende til hen over metroen så er der en rist

er de to sugerørs indgangshuller

i et land hvor så store dele af samfundet er baseret på fjernvarme

det her er jo en del af den grønne omstilling den store grønne omstilling og man kan sige der

og det kan man jo undre sig over fordi forholdene

jo selvfølgelig en af årsagerne til at vi ikke er kommet længere med geotermien

end vi er og dem der har rettighederne til at efterforske og til at lave

indvindingen løber en meget stor økonomisk risiko i forbindelse med at de skal stikke de her sugerør ned i jorden lovforslaget åbner så op for at vi kan lave en økonomisk risikodækning i forbindelse med de her boringer

indbetale til ordningen så bliver der lavet

uafhængigt råd som skal vurdere hvilke geotermiboringer der kan blive omfattet af ordningen

i forbindelse med den her ordning når man kæder flere forskellige økonomiske partnere sammen

ellers bliver risikoen for stor lovforslaget er så også en udmøntning af finansloven for to tusind og femten hvor

det råd der skal sørge for at der er

som faktisk ønsker at deltage i ordningen der vil have økonomiske eller administrative udgifter i forbindelse med det her lovforslag

i løbet af de sidste tredive år er der kun etableret tre anlæg

i danmark men når ordningen er fuldt kapitaludbygget

vil den kunne håndtere to tre projekter

og de vil typisk kunne levere fire ti boringer

præcis det her lovforslag og i hovedstadsområdet

menes reserverne at kunne dække tredive til halvtreds procent af fjernvarmeproduktionen og det er jo så de næste mange tusinde år er jo det der er så genialt

kan anvendes i mange mange år ud i fremtiden uden på nogen måde

et af de rigeste lande og det synes jeg jo er vigtigt at huske på når vi taler om det her

på den måde kan få opvarmet vores boliger men noget helt andet er at vi som et af verdens rigeste lande selvfølgelig også skal være dem der afsætter tres million kroner på en finanslov for at sørge for at vi kan gå foran ikke bare

vindmøllerne der har vi haft en førerposition længe men at vi også får en førerposition på nogle af de andre områder som er fuldstændig oplagte i den grønne omstilling så nok er vi frontløbere på

klarer ikke skærene alene og derfor bliver vi selvfølgelig nødt til at udnytte alle tilgængelige energiformer og når man så oven i købet har fundet en som i så lille grad

potentialet i at udnytte geotermi det vil sige det varme vand der er i undergrunden er

stort og den foregående ordfører nævnte allerede hvor stort et potentiale der faktisk er tale om og det ville

være fjollet ikke at forsøge at udnytte

opstiller en en ordning som skal gøre det mindre risikobetonet at bore de her

erfaringerne har jo desværre vist at der er en vis risiko forbundet med at

og derfor har man i høj grad afholdt sig fra

en ordning med med økonomisk risikodækning sådan

de aktører der er der er i den her branche

slipper for at tage en risiko

at udnytte de forekomster af varmt vand der er i danmarks undergrund

og tingene er jo finansieret i i finansloven så så det har vi ikke nogen betænkeligheder ved at støtte så derfor kan jeg sige at dansk folkeparti støtter lovforslaget

til at finde pengene også er glade for det og det har jeg så hørt der var to ordførere her

ville sige at det var en fantastisk god idé og en fantastisk god aftale vi fik lavet da vi lavede finanslovsaftalen det er jo lidt dril at sige det på den her måde men det

var det vist både alt for grønt og for dyrt osv

måske ikke den her lille del af det men sådan samlet set sagen er jo at at det her er lige så oplagt

er vokset op i thisted og der har vi så

er der jo gået rigtig mange år inden

end end det anlæg i thisted og det er jo vel noget vi måske kollektivt må tage lidt på os

at vi egentlig ikke har fået gjort noget mere

at det lige nu

ekstra vigtigt fordi vi går over i en ny fase i vores energipolitik hvor det i

man får strøm fra

producerer

ved geotermi nogle andre steder hvor den mulighed ikke er

så skal der jo varmepumper som også bruger vindstrøm til for at være med til at

en meget nødvendig aktuel

nogle er nået rigtig langt for eksempel

i gang og det vil sige at vi har chancen for at få et stort potentiale her

være at vi får brug for for noget mere og jeg vil også appellere til at vi i fællesskab

her og at vi får samlet den viden op undervejs sådan at der bliver

sikre boringer

jo mange der siger at det dårlige

bedre viden og med en bedre styring faktisk ikke behøvede at have været

og det er jo en opfordring til os

så meget ud af det her når vi nu ofrer de her penge på en garantiordning

geotermi virkelig for alvor bliver

stadig væk er lidt fælles følelser tilbage der det er ikke så dårligt når man tænker på at

så meget tid på at beskæftige sig med energipolitik

er det ene men det andet som jo er det rigtig alvorlige og vigtige er at

i enhedslisten er rigtig begejstrede for det her lovforslag og det er vi jo ikke mindst fordi vi

set har ønsket den her ordning i rigtig mange år faktisk helt tilbage da vi lavede energiforliget hvor vi jo var glade for at der kom de her fem og tredive million kroner med

jo også dengang sagde at det var vores klare indtryk at der var så store udfordringer at det ikke var tilstrækkeligt ikke var nok derfor har vi så rutinemæssigt næsten kedsommeligt

har været efterfølgende gentaget et ønske om at få en sådan ordning

godt få det indtryk at skiftende klimaministre for slet ikke at snakke om stationære finansministre var ved at blive lidt trætte af at høre på det her

en løbende diskussion og den afspejler sig jo også i bemærkningerne til lovforslaget

det virkelig kunne passe at man ikke kunne etablere en forsikringsordning inden for branchen der kunne

den her udfordring

enkelt med det her krav og det her ønske og det tror jeg var fordi nogle ting

have tid til at bundfælde sig

at løbe ud og der måske var risiko for at man så vil opgive det

ville en enestående mulighed for at fremskaffe både billig og bæredygtig energi forsvinde og det ville selvfølgelig være rigtig rigtig dumt jeg tror også at der fra de mennesker som arbejder med fjernvarme ude i landet var ret kraftige henvendelser til regeringen om at det her var en udfordring som man måtte

det er jo heldigvis sådan

være medlemmer af andre partier end enhedslisten og det er jo indimellem nyttigt og gavnligt at sunde og fornuftige synspunkter breder sig ind i andre partier

nogen tvivl om at vi skal følge den her ordning når den bliver etableret og

med henblik på at se om den sikrer at der bliver gennemført de nødvendige tiltag men selvfølgelig også for at sikre os at ordningen ikke bliver brugt

følge løbende op på det

lovforslag med en meget begrænset statslig økonomisk indsats kan give nogle resultater som kan få meget meget stor og meget meget afgørende betydning for vores energiforsyning i årene fremover

synes jeg at det er en rigtig rigtig god dag når vi kan få det her lovforslag igennem

at beløbet ikke er stort men som høringssvarene også påpeger

der mulige faldgruber og muligheder for ukontrollerbar udnyttelse af ordningen det her forslag er i sin substans

de øvrige øvrige ordninger i energiforliget forstået på den måde at vi herindefra skal fortælle markedet

den rigtige energiform og går det galt skal risikoen smøres ud på andre jeg minder om som andre

allerede tidligere i debatten

vi jo altså har spildt mange hundrede millioner kroner på fejlinvesteringer på det her område vi går meget ind for teknologineutrale reguleringer

hver gang man giver fordele til nogle vil der være andre som man vælger fra og vi herinde kender bestemt ikke teknologiernes udvikling og potentialer i fremtiden heller ikke markedsmæssigt det bilder jeg mig ikke ind vi har en better place skandale der vel kostede i nærheden af en halv milliard

nogle solceller for et par år siden der kostede en hel milliard

som alene opstår fordi man herinde vil kloge sig på hvad der er godt og hvad der er skidt og hvad der på sigt vil være konkurrencedygtigt vi kender simpelt hen ikke teknologiernes udvikling og slet ikke deres markedspotentiale et sådant regime

går altid galt og vi kan ikke støtte en yderligere knopskydning på energiområdets mangfoldighed af støtteordninger uagtet at geotermi er en ganske udmærket

i forhold til energisektoren som kan befordre en argumentation om

lade borgerne betale hvis det går galt det helt afgørende er at hvis man går den vej som vi gør som jeg også svarede før

vi vælger ud hvad der er godt og hvad der er skidt så har vi den største sikkerhed for at

jeg beklager meget det har ikke været synderlig smart nu har vi også et andet

det er jo lap på lap på lap fordi man ser en uhensigtsmæssighed som man ikke troede der man lavede loven der gik ikke et år efter at det her energiforlig

om at vi skal top down styre vi er imod og derfor synes vi heller ikke det her forslag

af private slår fejl tror han så

energisektoren gå fallit lade strømmen forsvinde fra kontakterne uden at nogen betaler for at drive det videre altså tror

der findes nogen som helst mulighed for at privatisere risikoen når vi snakker om energiforsyning

et mindre forbrug af energi fordi vi sparer så meget på energien og det er jo godt men vi booster så investeringerne med det resultat at vi kan få endnu lavere priser

prisudviklinger vil også være en årsag til at det kan være vanskeligt

det her er jo kun et eksempel på at når man blander sig i markedet

ret sikker på at når vi får den næste vindmøllepark op at stå

vil de udsving vi vil opleve blive endnu større så der er ikke noget nyt i

at markedet er bedst til at regulere og udjævne de her

forstået at der er varmt vand under store dele af danmark vi er enige om at det vil være fornuftigt at få det

og herre villum christensen ved jo godt at i de sidste to tre år

markedet også det finansielle marked til at garantere det her det kunne vi ikke vi har bare konstateret at markedet

løse den opgave samfundsmæssigt at udnytte at vi har noget billigt varmt vand som vi faktisk har brug for at få

og hvem siger i øvrigt at der ikke er andre kilder

der er endnu mere lukrative også for samfundet

det forhold at vi herindefra fortæller hvad der skal gøres

se hvordan vi hele tiden lapper sætter lap på lap

tåle at se alt det spild der kommer ud af at vi prøver at regulere noget som vi faktisk

man skal forsøge at udnytte en gratis vedvarende ren energikilde

også oplagt at det ikke er lykkedes os at få etableret geotermianlæg siden anlæggene i thisted bortset fra det i københavn som også gode takter i de sidste mange år så har vi så i fællesskab

det overordnede formål med lovforslaget er at fremme udnyttelsen af geotermisk energi og det skal gøres på en sådan måde at de energipolitiske målsætninger om hensyntagen til klima miljø og forsyningssikkerhed understøttes så dermed foreslår vi med

der laves en ordning som fremmer udnyttelsen af geotermisk energi ordningen skal gøre det muligt for rettighedshavere af geotermitilladelser at få risikoafdækket deres boring økonomisk mod en acceptabel betaling

et produkt findes ikke på det kommercielle marked og på den baggrund har geotermibranchen gennem flere år efterspurgt et statsligt produkt til afhjælpning af problemet

vi ser her kommer geotermibranchen i

for at begrænse geotermiprojekters økonomiske risiko i forbindelse med boringer

en eksisterende barriere for øget anvendelse af geotermisk energi fjernes

intentionen med den foreslåede ordning at den økonomiske risiko ved geotermiboringerne nedbringes samtidig med at rettighedshavernes ansvar for en vellykket gennemførelse af boringen bevares det sikres blandt andet gennem en betaling fra brugernes side

et tilvalg at benytte ordningen og målgruppen for ordningen

lovforslaget indeholder en række bemyndigelsesbestemmelser der gives bemyndigelse til at etablere geotermiordningen og der gives bemyndigelse til at oprette et særligt råd som skal stå for

rådet skal vurdere og godkende ansøgningerne om at komme med i ordningen og dermed sikre det bedst mulige udgangspunkt for gennemførelsen af projekterne

hermed får både en faglig vurdering af de enkelte geotermiprojekter og også mulighed for om man så må sige

om det er risikabelt eller mindre risikabelt og dermed sådan set også bidrage til

der har været flere der har hæftet sig ved at galt med en geotermiboring i viborg jeg kan glæde mig over at de i mellemtiden har

datacenter som formentlig kan forsyne viborg med fjernvarme mange år frem i tiden så viborg har

set fundet sig en helt ny alternativ måde at opvarme byen på i mellemtiden

se at den her udmærkede teknologi kommer til at brede sig

ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om de enkelte elementer i udvalget

brændselsvalg det vil sige muligheden for at gå fra naturgasfyret

til alene at lave fjernvarme på basis af biomasse og

jo noget som ikke mindst en række af de mindre decentrale kraft varme værker har efterspurgt rigtig rigtig længe

fem og firs mindre decentrale kraft varme værker får den her mulighed og for en række af værkerne handler det jo om økonomisk overlevelse de er for en rækkes vedkommende ret presset på pengepungen og det betyder jo at der nogle steder er en uforholdsmæssigt høj varmepris

vil en række af værkerne kunne reducere den årlige varmeudgift med mellem tre og fire tusind kroner om året

betyder at de bliver mere konkurrencedygtige end de er i dag der er også en finansiering af det her

treledstariffen og det betyder jo at en række mindre værker kommer til at opleve at de får en højere varmepris

godt opfordre ministeren til at vi i fællesskab får en dialog om hvordan vi håndterer nogle af de værker

nylig eller inden for de seneste år har gennemført ret betydelige investeringer i nye motorer og og anlæg i det hele taget og

gjort det i tillid til at treledstariffen fungerede mange år frem i tiden der kan vi jo se at der er en række af de værker som er kommet i en økonomisk klemme

opfordre ministeren til at vi sammen får kigget på det

får kigget på hvad det betyder når grundbeløbet udløber i to tusind og atten og

en drøftelse af hvordan vi håndterer

det betyder jo at en række af værkerne også bliver presset økonomisk på på pengepungen i denne sammenhæng

jeg tillid til at vi i fællesskab får sat os ned og får kigget på

muligheden for prisdifferentiering mellem rumvarme

nogle steder være god sund fornuft i at man giver mulighed for at ikke mindst virksomheder kan anvende fjernvarme og der kan det være godt at man giver mulighed for at

have forskellige priser uden at det går ud over fjernvarmeprisen for de enkelte

en lovfæstelse af reglerne om kommunernes hjemmel til at varetage kollektiv varmeforsyning og garantistillelse og der opfatter jeg det her som om vi skal have skabt en større klarhed om hvordan reglerne er i forhold til kommunernes opgaver på området så venstre kan støtte det samlede

teknikken har venstres ordfører redegjort for

det jeg vil sige lidt om er det her med at det nu bliver muligt for de små værker at

vi udvider den nuværende ordning fra fem og tredive værker til fem og firs værker og hvorfor er det så at det ikke bare er nørderi og teknik

hen fordi der sidder en række kunder derude i dag som betaler tusindvis af kroner mere

omkring det man kalder barmarksværker fantastisk koncept som har kostet rigtig rigtig mange forbrugere rigtig mange tusinde kroner over årene rigtig mange af de forbrugere vi taler om bor samtidig i områder af danmark hvor det kan være svært nok i forvejen

sælge sit hus og hvis der så kommer en gigantisk fjernvarmeregning oveni kan enhver regne ud at det bliver endnu sværere at sælge sit hus det er selvfølgelig dybt urimeligt at prisforskellene har været

som de har været og stadig væk er det mellem de forskellige dele af landet

at ud over de første fem og tredive af de værste af de her barmarksværker som vi inkluderede i ordningen i første omgang tager vi nu yderligere halvtreds ind

desværre har været ramt af en meget presset økonomi og og meget høje varmepriser til deres kunder det har medført at mange af de her kunder

hvilket har været uudholdeligt for

den høje varmeregning det anvises der

varmeregning det er allerede en løsning som

efterspurgt gennem en hel del år og som vi i dansk folkeparti også har håbet på

der ville opstå mulighed for at at få gennemført så det er absolut glædeligt lovforslaget indeholder også

drive varmeforsyning og eksempelvis også

fra fjernvarmen til til procesformål

ganske fornuftigt så det kan vi også støtte så er der yderligere en ting

oliefyr i nye bygninger efter to tusind og seksten

læst bemærkningerne til lovforslaget men det kan jo være at det

noget ministeren kan uddybe lidt senere der står nemlig

nødvendigt at præcisere denne hjemmel for at sikre

kompatibilitet med eu’s principper om varernes frie bevægelighed det bruges som argument for

det er jo ikke det vi har aftalt i energiforligskredsen

der bygger boliger og installerer et koks eller kulfyr i dem

det anføres så at det er for at overholde nogle eu principper

man strammer lovgivningen på det her punkt

kommer vi her og fortæller jer at det må i ikke og at i skal lave det om eller er det noget man selv har siddet og tænkt sig frem til

hvad eu nok vil tillade så vi må hellere rette ind inden eu kommer og slår os oven i hovedet med deres berømte spanskrør

ikke nogen der laver koksfyr i deres nye bygninger men det

ikke ind for medmindre det er nødvendigt så

at få en forklaring fra ministeren når han kommer herop lidt senere men i bund og grund vil jeg sige at

elementer i lovforslaget som vi direkte

synes at det er en uskik at blande aftalestof ind i et lovforslag som

indeholder elementer der ikke er aftalestof det synes jeg man skal

afslutte mit indlæg og se frem til ministerens besvarelse

synes jeg også er er en god idé og så vil jeg egentlig bare ligesom venstres ordfører sige at

at den den mest benyttede

bruge varmepumper så vi kan bruge vores vedvarende

energi fra først og fremmest

i i klumper kan man sige da den kommer når det blæser

men det er jo rigtigt at hele den overgang til det og hele det system vi skal

opbygget er en af de vigtige ting i hele omstillingen

vi havde før fordi det nogle steder vil være geotermi man vil kunne satse på

varmepumper og igen

steder vil man kunne bruge biomasse

vi jo sådan set åbner op for her det kræver faktisk selv om der nok er nogle

her i folketinget der ikke sådan rigtig kan lide

at vi har et stort overblik men det betyder jo ikke at at vi ikke tænker på pengene

faktisk at vi tænker på pengene

et meget omfattende regelsæt og måske også meget bureaukratisk nu er

for at der vil ske afgørende

jeg tror begge løsninger paragrafmæssigt ville blive mindre omfattende

det ene være nemt efterfølgende at udpege de ansvarlige for alle de fejl der bliver begået jeg tror

altid diskutere hvor grænsen skal gå

så bare starte med at rose ministeren for at have taget noget ud af lovforslaget det

faktisk meget glad for at

de forslag der lå i det oprindelige lovforslag om at man skulle lave en regnskabs og selskabsmæssig adskillelse af

forslaget var på det område efter min mening baseret på nogle lidt tvivlsomme teorier udtænkt i blandt andet et af de meget magtfulde ministerier i det her land om at hvis man kan etablere noget marked og noget konkurrence eller noget der ligner

bliver alting meget bedre og billigere her ville det så føre til at man formentlig relativt hurtigt ville løsrive produktionen af varme og el fra hinanden

har været en rigtig rigtig stor fordel i danmark at

det bliver anderledes i fremtiden eller i hvert fald teknisk set skal skrues sammen på en anden måde men inden man foretager et meget stort opgør med den måde vi organiserer fjernvarmesektoren

er det nok klogt at prøve at blive enige om

vi vil hen og hvordan vi vil komme derhen og så må vi se hvordan den diskussion

den situation der opstår omkring de såkaldte barmarksværker er rigtig rigtig ulykkelig

udfordring i et område af landet hvor man i forvejen har vanskeligheder med at få økonomien til at hænge sammen og derfor var det jo også helt nødvendigt at bruge kan man sige diskussionen om at afskaffe treledstariffen til at få gennemført nogle forbedringer på det her områder

løst alle udfordringer på det her område

treledstariffen er jo en del og så er der andet

noget så der er hele tiden nogle udfordringer der skal løses

det bliver løst og så bliver det andre end mig der skal

kan godt være rart at tænke på for det bliver sikkert lidt kompliceret det som også var vigtigt i forbindelse med den aftale for os at få igennem var at vi benyttede anledningen til

give et løft i forhold til varmepumperne på det her område for det er klart at varmepumper og en fornuftig anvendelse af den energi der produceres ved hjælp af vind er jo en af de kæmpestore udfordringer i fremtiden og der kommer varmepumper til at spille en helt central rolle og

af biomassekedler er generelt set ikke en del af løsningen på hvordan vi producerer varme miljømæssigt forsvarligt i danmark selv om det sagtens i en overgangsperiode og en konkret situation for de værker som vi snakker om

jeg har selvfølgelig været meget nidkær i min læsning af forsøget på at få lovreguleret det område der handler om kommuners garantiordning for at se om der havde sneget sig et eller andet liberalistisk tiltag ind som forhindrede kommunernes mulighed for at stille garantier eller i øvrigt gik i den

retning og selv om det her er indviklet og jeg derfor sagtens kan have overset noget er min bedste vurdering at

man for at der kommer en lidt mere præcis og gennemskuelig lovgivning til at regulere et område som er en lille smule uigennemskueligt

set fra mit synspunkt at det går i den rigtige retning

bekymrede og gøre at de ville kaste unødvendigt grundigt lys på det her men jeg vil sige at jeg tror vi er i marginalerne så det mest rigtige

supplerer med afgifter eller trækker lidt fra og lægger lidt til med tilskud og derfor får vi jo

så meget tekst under det der hedder ministeriets overvejelser

for energinørder eller hvordan det blev udtrykt det er vel formentlig et symptom på det samme nemlig det forhold at der

mennesker der kan overskue det her område

så skriver man her i i lovforslaget at vi skal afklare nogle ting ja når man afklarer noget

jeg ret sikker på at det

en kommunalisering af området vi i højere grad får ind i lovgivningen her når man ikke skal basere sig på kommunalfuldmagten og det der væmmelige med at elmarkedet jo er

det er meget meget komplekst men med

er rigtig fornuftigt at vi får et frit brændselsvalg

det det koster så også penge fordi

ikke får ned i kassen men et lille nøk hver gang vi kan slippe for

jeg har ikke det det fulde overblik over de juridiske komplikationer i forhold til kommunalfuldmagt eller ikke kommunalfuldmagt det vil jeg

så jeg vil ikke melde sådan superklart ud om om det her er thumbs

der er sindssygt mange ting i det her lovforslag og jeg har ikke på nuværende tidspunkt overblik over

det meget juridiske har jeg svært ved at se om det egentlig er en fordel at vi går den

ryger ned i i en bestemt kasse

i en privat kasse og ryger ned i i borgernes kasse

og det her med at man bare adskiller noget regnskabsmæssigt

særlig nemt at håndtere der ved vi fra andre sammenhænge

og hensigtsmæssigt her har jeg svært ved at se på nuværende tidspunkt

mange penge i det her område det er virkelig ikke småpenge når vi flytter

jeg også det er vigtigt at de der økonomiske forhold i

regnskabsprincipperne bliver meget tydelige og

såkaldte kommunale fuldmagtsregler

givet anledning til uklarhed over såvel muligheder som begrænsninger for kommunernes opgavevaretagelse på området det er derfor forslaget går ud på at regler om kommuners adgang til varetagelse af kollektiv varmeforsyning fremover indgår som en naturlig del af varmeforsyningsloven i stedet for af

det er for klarheds skyld jeg kan forsikre om at der ikke bag ved det ligger et ideologisk ridt hverken til den ene

kommuner og forbrugere har altid været en stor drivkraft bag udbygningen af den kollektive varmeforsyning i danmark og med det her lovforslag skaber vi klarere og bedre rammer for deres arbejde

er generelt tale om en lovfæstelse af gældende regler om kommuners adgang til at eje og drive varmeforsyningsanlæg og at stille garanti for lovens investeringer i disse anlæg men samtidig

forbedre kommuners mulighed for garantistillelse i forbindelse med investeringer i de store kraft varme

vi er desværre efter fremsættelsen blevet opmærksom på et sted hvor lovteksten om garanti for køle varme anlæg ikke er i overensstemmelse

de tilhørende lovbemærkninger så det korrekte fremgår af bemærkningerne hvor der meget tydeligt står at der ikke med hjemmel i varmforsyningsloven kan stilles garanti for investeringer i køle varme anlæg så der bliver altså stillet et ændringsforslag der bringer lovteksten i overensstemmelse med

energiforligskredsen i november fjorten om at udvide den eksisterende biomasseordning fra fem og tredive til fem og firs værker som de forskellige ordførere også har været inde på og dermed

tages der specifikt hensyn til de økonomiske rammer for de halvtreds

varmepriser de får nu tilladelse til at

biomassefyret kedel og det vil kunne nedbringe deres varmepriser betydeligt også sådan

sidste værk af de halvtreds om man så må sige dermed har en varmepris der er sammenlignelig med hvad du ville have med en individuel energikilde

med ændringerne af byggeloven vil reglerne i bygningsreglementet om installationer af olie og naturgas til bygningsopvarmning kunne præciseres

udspringer af energiaftalen fra to tusind og tolv og præciseringen skal sikre at reglerne om installation af olie og naturgas kan bringes entydigt i overensstemmelse med eus principper om varernes fri bevægelighed

det er eu kommissionen der har vurderet at reglen som vi havde opstillet den der forbød installation af olie og naturgasfyr ville udgøre en barriere for varernes fri bevægelighed så det er på initiativ af eu kommissionens vurdering

at ændre den gældende ordlyd

som mikkel dencker antage at der ikke hermed åbnes for at folk i større stil kommer til at installere koks og kulfyr i deres nybyggede

medholdeliggørelse men egentlig ikke som en indholdsmæssig ændring i

til det i energiforliget aftalte

glad for den interesse der er udtrykt for lovforslaget

jeg er også enig i at en af de bærende ting vi har skullet klare med det

er barmarksværkerne men jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne om

lovforslagets enkeltelementer i udvalget det er også klart at

fjernvarmens fremtid efter og atten både hvad angår treledstarif og grundbeløb det er nu fortsat må jeg sige min principielle opfattelse at grundbeløbets udløb var annonceret allerede da vi indførte det

og jeg er enig med herre steen gade i at det der skal ske efter grundbeløbet at vi i stigende grad ser

fjernvarme for så vidt angår herre lilleholts

må jeg sige at det ikke er noget vi har stillet folk i udsigt

folk har opereret i en forventning om at den ville løbe et givent antal år endnu

et givent antal år men alt det får vi lejlighed til at drøfte når vi kommer

de diskussioner der udestår om fjernvarmens fremtid i første omgang

jeg glæde mig til at vi fortsætter drøftelserne

venstre dansk folkeparti liberal alliance det konservative folkeparti og sambandsflokkurin der foreligger indstillinger fra grupperne om valg til helsefondens bestyrelse og navnene på de valgte kan findes på folketingstidende DK de pågældende